erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet

at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb

fødevareministeren og ministeren for ligestilling og kirke til fødevareministeren er anmeldt følgende spørgere henrik høegh jan e jørgensen jacob jensen

til ministeren for ligestilling og kirke er anmeldt følgende spørgere

christian langballe er der flere der ønsker at melde sig som spørger

jeg kan oplyse at i første runde har spørger og minister begge op til to minutters to minutters taletid

har spørger og minister hver gang en minuts taletid

runder

ordet til den første

og udfylder hektarstøtteansøgninger og skal samtidig udfylde ansøgning om kompensation for randzoner der kan være en række problemer med hvor de her randzoner skal ligge

har haft til ændringer men lad det nu ligge jeg vil koncentrere mig om

når man indberetter marknummer og når man indberetter

størrelsen af randzonen

kommer der en bemærkning fra

at man har modtaget ansøgningen og så videre

at området er omfattet af en gyldig vandplan og at det eu finansieringsmæssige grundlag

baggrund kan reetableres jeg vil gerne spørge ministeren betyder det her ikke at der er usikkerhed

fosforudledning og vi får mere sammenhængende natur

jeg medgiver at netop fordi

man juridisk har skullet finde ud af

randzonerne men det er jo min klare holdning at der skal kompenseres for randzonerne jeg mener ikke at den kritik jeg har kunnet læse og den tvivl der har været rejst er berettiget det er helt praktisk sådan at

skal man have en godkendelse af kommissionen og når nu vandplanerne

skal vi bare have genbekræftet den her

i vandplanerne hvis nu miljøministeren vælger at sige at vi gør det grundigt

en halv års høringsfrist kan vi jo allerede nu regne os frem til

kompensationen skal udbetales det må vel så betyde at

der ikke er etableret et finansieringsgrundlag

dermed også vil have grundlaget for

betale kompensationen for randzonerne jeg synes ikke at der

hos landmændene det er min klare forventning at vandplanerne bliver vedtaget i god tid

kommissionen godkender ordningen som de plejer at gøre altså genbekræfter

og at kompensationsgrundlaget ikke er reetableret

gå til finansministeren eller på anden måde sikre

landmændene får en kompensation for deres randzoner for er der ikke en kompensation

få nogle vandplaner det er en klar betingelse fra eu at der skal laves vandplaner

vældig meget forsinket under den sidste regering

det retter hun nu op på men det er jo ikke ensbetydende med at vi ikke får nye vandplaner selvfølgelig får vi vandplaner det skal vi jo have så derfor vil der komme vandplaner og når der er vandplaner

kan der også udbetales randzonekompensation lige så snart vi har fået den bekræftelse fra kommissionen så jeg mener sådan set at

tage problemerne i den rækkefølge de måtte opstå

sige til folk at der ikke kommer nogen vandplaner

der er en artikel her fra politiken med overskriften løfte fra regeringen stop for nye afgifter og så er indenrigs og økonomiminister margrethe vestager citeret for at sige følgende vi sender et meget klart signal regeringen vil ikke pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter der er brug for ro og der er brug for stabilitet

rigtig glad da jeg læste

at hvis der er noget erhvervslivet har brug for så er det fred ro og stabilitet de skal vide at det de har nu

der kommer ikke nye skatter og afgifter men da jeg så fik

specifikt vil jeg gerne spørge fødevareministeren kan vi også tage det her som en garanti for at i den del af erhvervslivet der ligger under fødevareministerens ressort

vil man heller ikke opleve nye forhøjelser af skatter og afgifter altså landbruget vil ikke få nye afgifter de fødevareproducerende virksomheder vi ikke få nye afgifter butikker restauranter

der forhandler fødevarer vil heller ikke opleve nye skatter og afgifter kan vi få en sådan garanti

jeg været i bruxelles for at varetage danmarks interesser vi har forhandlet landbrugsreform som er vældig vældig vigtig for dansk landbrug jeg har presset på over for mine kolleger for

debat om reformen af fiskeriet hvor vi har fået fastholdt vores discardforbud så jeg håber

at at der vil være forståelse for at jeg ganske enkelt ikke har set det pressemøde

jan e jørgensen refererer til men det jeg kan sige er at regeringen har fremlagt en vækstplan som er til stor fordel for både landbruget

spildevandsafgifter der er rigtig mange

pressemødet men hvis vi går ud fra at det er korrekt refereret

pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter

regeringens repræsentant inden for fødevareområdet

specifikke afgiftsforhøjelser på fødevareerhvervene jeg

byrder for en ting er skatter og afgifter det er selvfølgelig rigtig rigtig vigtigt

skal det her også tolkes som et byrdestop altså at der ikke kommer nye administrative byrder på

nu skulle sættes alt muligt nyt i værk og det kan måske også være meget fornuftigt men det vil jo være en byrde på erhvervslivet

generelt ja det gør det

men gælder det også specifikt for enkelterhverv som ligger under fødevareministerens ressort

det er ærgerligt at det første

er mere mere mere mere vi har fremlagt en vækstplan

vi har

og og sat ind på alle de områder vi overhovedet kunne se kunne give arbejdspladser fordi vi er optaget af én ting og det er

der på mit område har været særligt fokus på mens jeg har været minister som har været en belastning har været fedtafgiften den er væk

den er også droppet kunne vi ikke glæde os over det

var jo ikke alt det regeringen har gjort for der er sket meget det anerkender vi i venstre og mange af de ting der er sket er positive

en zigzagkurs hvor man har fjernet nogle afgifter

kommet med nogle andre men nu læser jeg det som noget nyt altså nu vil man ikke længere zigzagge nu vil man ikke fjerne noget den ene uge og komme med nyt den næste uge nu vil man kun fjerne

gælder den her garanti som jeg tolker det

der ikke kommer nye afgifter og skatter der pålægges alle dele af dansk erhvervsliv eller kan det også læses sådan

de enkelte sektorer enkeltvis også friholdes

vi tror på at der ligger en grøn fremtid derude jeg bruger hver

her vækstplan men jeg tror ikke der er mange regeringer der kan gå længere end til den udtalelse om generelle forhøjelser af skatter og afgifter

dermed skal der ikke skabes tvivl om regeringens ønske om virkelig at tage vare på landbrugserhvervet tage vare på fødevareerhvervet skabe de rammevilkår og vækstvilkår der er behov for og det synes jeg faktisk vi har gjort med fedtafgiften

de afgiftssænkninger som også ligger i det udspil fra regeringen der kom i går

vi fra venstres side kvitteret for og det er det vi egentlig har ønsket en del tid og det er vi positive over for men når vi så forhåbentlig forhåbentlig får lavet en aftale med regeringen om at få sænket byrdeniveauet for

er det jo lige så væsentligt er min vurdering

så har i det niveau og det er det i kan regne med i en rum tid og med en rum tid antager jeg at det gælder hen til et folketingsvalg hvor vi så igen

fødevareministeren om at bekræfte det som vi antager er rigtigt når

nogen nye generelle afgifter altså vi laver et lavere niveau det håber vi vi kan få en aftale omkring og kan vi så derefter få håndslag

det her er et stærkt ønske fra venstres side synes jeg at venstre skulle tage det op under forhandlingerne

i indeværende valgperiode og jeg mindes også venstres skattestop som jo handlede om

synes bare at det her er en diskussion som måske ikke helt hører hjemme

vi sender et meget klart signal regeringen vil ikke pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter der er brug for ro

er brug for stabilitet det er vi enige i spørgsmålet er så bare om vi så også kan få bekræftet

vi har desværre før set et nogenlunde tilsvarende signal fra statsministeren

lave en finanslov med enhedslisten hvor man så hævede skatter og afgifter med

mere specifikt på fødevareministerens område som jeg går ud fra også

når vi forhåbentlig laver en aftale om at sænke byrdeniveauet herunder

så har det lavere niveau frem til et eventuelt kommende folketingsvalg om to år

vi kunne forbedre forholdene for landbruget og

vi har taget fat på det vi har fjernet

lastbilafgiften

der er fundet en en for slagterierne tilfredsstillende løsning på spildevandsafgiften jeg synes at vi om nogen har vist landbrugs og fødevareerhvervet at vi vil dem at vi

skabe nogle gode rammebetingelser jeg synes sådan set også at økonomi og indenrigsministeren sender nogle meget klare signaler men når vi kommer ned

synes jeg at herre jacob jensen skulle tage det op

set mere for at forstå hvad det er regeringen egentlig siger når økonomi og indenrigsministeren siger det som hun nu gør altså at regeringen ikke har planer om at pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser

også at man faktisk har en kattelem nogle ville sige en ladeport for faktisk alligevel

indføre ikke generelle men så specifikke afgifter eller skatteforhøjelser eller andre byrder og i det her tilfælde når vi nu har fødevareministeren i salen på fødevareområdet

for et udgangspunkt vi forhandler ud fra folk

klar over hvad vores position er og det har jeg også forsøgt at sige og herre jan e jørgensen før mig

alligevel godt kan være mulighed for at man fra

side hæver byrderne herunder skatter og afgifter i det her tilfælde på fødevareområdet

og som forhåbentlig kan være med til at skabe tusindvis af nye job

landbruget er ovenud

som venstre aldrig nogen sinde selv har kunnet levere under deres regeringstid altså jeg synes

dårlig timing jeg synes det er det forkerte sted spørgsmålet bliver rejst

hjemme i et forhandlingslokale og jeg er fuldt ud bekendt med regeringens udspil men når vi skal forhandle er det jo rart at vide hvad

i al beskedenhed det vi spørger

hæve skatter og afgifter generelt hvor meget er omfattet det er meget det der er sagens kerne i i de spørgsmål der har været

fødevareministerens tolkning af det som regeringen meldte ud i går

på fødevarekontrolområdet uden at det er i konflikt med det som regeringen meldte ud i går det er det er

uklar spørgsmålet er hvad er det regeringen mener det vil vi

at lave en vækstpakke men vi skal så også bare vide

med nye generelle skattestigninger gælder det også gebyrer gælder det regler på fødevareministerens område

klarhed over hvor vi står inden vi tropper op i forhandlingslokalet

vækstplan som når ud i alle hjørner af det her samfund og som som vil få indflydelse på stort set alle politikområder

vi vil ikke have flere byrder

dagen efter at der er fremlagt et stort udspil som skal drøftes

at de ting som herre torsten schack

jo er områder hvor vi har forlig altså vi har forlig på fødevareområdet vi har forlig på veterinærområdet så

ved bordet når vi beslutter

der pålægger fødevareerhvervet nye byrder hvordan skal man så forstå det regeringen har meldt ud i går vil regeringen så kompensere fødevareerhvervet på anden vis det er

lige så skarpt som da statsministeren på dis topmøde sagde at nej nu kommer der ikke generelle skattestigninger

for den zigzagkurs hvor regeringen kan lave fornuftige ting sammen med venstre og konservative

enhedslisten nu ligger der noget som jeg er helt sikker på at vi kan få en konstruktiv forhandling

vi kommer hjertens gerne der er mange velkendte ting i i det når man ser på det med venstreøjne men vi vil jo bare gerne være sikre på at regeringen

ikke løber baglæns når den så skal mødes med enhedslisten

knokle for at dansk landbrug ikke står over for en urimelig byrde

jeg har knoklet for at vi får et bæredygtigt fiskeri til gavn for fiskerne

udtalelserne bliver citeret fra jeg har

ej heller haft mulighed for at se dem

men det jeg kan sige er at regeringen har fremlagt en vækstplan

som som siger

vi er parate til at bend over backwards hedder på engelsk og nu kan jeg ikke huske hvad det hedder på dansk så

men vi er faktisk parate til at gå på kompromis med rigtig meget for at skabe arbejdspladser i det her land

i forhold til hvad der tidligere meldt ud og hvad man ellers tidligere havde forventet af partierne

godt skridt fremad

set glad for at at fødevareministeren forsøger at varetage danmarks interesser i eu og sørger for at at vi ikke havner i en situation hvor der

fødevareministerens ihærdige indsats måtte føre til at der kom nogle byrder ville fødevareministeren

at kompensere fødevareerhvervet på anden vis på samme måde kan man

tage initiativ til at kompensere fødevareerhvervet landbruget på anden vis således at der ikke kommer en byrde forstået på den måde

en væsentlig del af indtægtsgrundlaget

er optimist på vegne af dansk landbrug og også

der er en lang række udfordringer for dem derfor har vi nedsat et vækstteam og derfor har vi nedsat en natur og landbrugskommission

en vækstplan som er superambitiøs som forhåbentlig vil skabe tusindvis af nye job

som grundlag for vækst i det her land

venstre er optaget af et eller andet lille hår i suppen om en garanti om noget

venstre jo må tage med til forhandlingsbordet hvis det her er så vigtigt for venstre

tage det med til forhandlingsbordet og så er det noget der kan drøftes vi er kommet med vores udspil og hvis venstre vil være med

hvem der har kompetence til at lukke kirker

af den aktuelle sag med de københavnske kirkelukninger men jeg mener også at en afgørelse

mit spørgsmål og det ligger mig meget på sinde hvem har ansvaret for

overhovedet ingen erfaringer med det store antal som spørgeren sikkert tænker på

i den enkelte sag og det ved

jeg ved at biskoppen har modtaget

et arbejde som har pågået i i rigtig rigtig lang tid

i et emne hvor der rent faktisk ikke er særlig meget jura

dronningen der skal skrive under

for det almindelige folkekirkelige demokrati som vi har

i danmark og i folkekirken hvor

den kompetence til også at udpege der var ingen

kirkelukninger i forbindelse med stiftsrådene

tænkte på at de skulle sidde med udpegningsretten jeg synes at der er så meget mudder i den her sag

må jeg så også godt gøre opmærksom på noget som har

jeg synes altså at der er nogle sammenfald her der kræver

at vi selvfølgelig står på menighedsrådenes side det enkelte menighedsråd

og stiftsråd og ikke

de kirkelukninger som der er tale om i københavn

rigtig rigtig glad for med hensyn til kompetencen og stiftsrådene det er fuldstændig korrekt

på nogen som helst måde det som stiftsrådet har mulighed for

at rådgive biskoppen som man også har gjort i den her sag

på den sag jeg har ikke været inde og se på det materiale jeg har ikke engang modtaget noget fra københavns biskop medmindre der ligger noget lige nu tror jeg ikke at at

ikke ud fra at ordføreren gerne vil have at vi skal ind og blande os i hvem der sidder hvor det har vi faktisk ikke kompetence til og jeg synes heller ikke at vi skal ind og blande os i den slags

det er demokratisk valgte mennesker som har en kærlighed til folkekirken

ordførerens spørgsmål om kompetence og stiftsråd

stiftsrådet har ikke kompetence til at tage en

og anklaget kirkeministeren for er at

kirkeministeren med sin fremgangsmåde har skabt

er det for eksempel relevant og rettidigt at lukke en kirke eller at vi diskuterer det

jo er sagen i det her spørgsmål er hvem der lukker kirkerne og ikke om vi kan diskutere det

til evighed jeg synes at der er så meget mudder i den her proces og det har kirkeministeren

med til at skabe ikke bare i den her sag men i forhold til folkekirken generelt sådan at folk må spørge sig selv

lukning af kirker burde det være klart for mig at dem der sidder med ansvaret for lukning af kirkerne

spørge så enkelt er det også

holdning at menighedsrådet i det mindste skal bifalde

tilbage bliver jeg spurgt om min holdning til det de to ting hænger bare overhovedet ikke sammen og jeg synes et eller andet sted at ordføreren er nødsaget til at finde ud af hvad ordføreren vil på det her område for

jo lige præcis ordføreren der tvinger mig til at

jeg vil ikke blande mig i den diskussion der har været

morgen middag og aften af rigtig rigtig mange medier kirkeminister hvad er din holdning til

det undrer mig at ordføreren ikke har lagt mærke til

tavshed jeg går ikke ind og forholder mig til det for jeg skal ikke ind og blande mig

hvis jeg gør det så ender jeg rent faktisk med at blive inhabil

skal tages en beslutning så jo jeg kan godt snakke overordnet om kirkelukninger jeg kan godt snakke overordnet om den situation der er i danmark men jeg vil ikke trækkes ind i de aktuelle planer

der skal lukkes at

fra når man skal foretage vurderingen af hvilke kirker

antallet af gudstjenester over et år eller det kan være

det kan være konfirmandtallet

kirkegængerantallet det kan være medlemstallet

den pågældende kirke

anskueliggjort og synliggjort

man foretager den vurdering der så selvfølgelig skal til

på baggrund af nogle objektive kriterier

hvis liv og kirke vi egentlig taler om lige nu

fuldstændig enig det er en meget meget

en meget meget følsom situation og det er faktisk en situation hvor vi burde stå sammen og ikke køre noget politisk plat på det det er heller ikke det jeg hører på spørgsmålet tværtimod

rose herre flemming damgaard

det er fuldstændig rigtigt at der er en er en masse objektive kriterier som man kan se på

jeg vil jeg vil næsten tilføje selvfølgelig også kriterier

hvad andre siger det er klart men

jo først forholde mig til når jeg modtager noget men der er ingen tvivl om at det jo er noget af det

så speciel situation set i lyset af at

har så mange erfaringer og den er så voldsom

andre også jeg synes bare at vi skal tage det roligt

en meget meget følsom situation

især for de mennesker der sidder og venter på at vi tager en beslutning og uagtet hvilken beslutning vi tager og uagtet hvad der skal ske så skal det ske på den mest velkvalificerede måde og det mest velkvalificerede grundlag

kriterier der mere har karakter af noget objektivt hvor man kan

nogle politiske vurderinger eller holdningsmæssige vurderinger de er jo lige så

vil prøve at overveje hvilke hvilke mere sådan objektive

skal foreligge inden man træffer en afgørelse om at

biskoppen har lagt vægt på det kan være de ting som herre flemming

dåb gudstjeneste og så

det kan være antal kirkegængere det kan være afstanden til andre kirker det kan være økonomi ressourcer og så fremdeles jeg jeg ved det ikke

jeg kan bare ikke svare og komme nærmere ind på det

i danmark og også københavn

større indtægter end udgifter

men det bør også ligesom indgå

til hvad der bliver indbetalt af

er transparente og synlige

enhver for menighedsrådene

hvad jeg får

meget meget speciel sag vi har ikke erfaringer

skal det løses på bedst mulige måde

jeg gøre fordi der er tid inden for spørgetimen

fordi herre jacob jensen har trukket sig som

har set noget og jeg ved ikke hvad det indeholder og ligesom

har jeg fået det meste af min viden

jeg har ikke modtaget noget jeg ved ikke hvad der

har skrevet i kristeligt dagblad og siger her og jeg er

sige at hele den ordning vi har

der sidder derude og ser på det og

også set i lyset af at det som er min rolle

det meget mere besværligt det

jeg er fuldstændig enig i det fru birthe rønn hornbech også siger

på nogen som helst måde og det kan vi jo også høre på de henvendelser

lige nu har jeg som sagt mange gange

hvor vi går til det sidste punkt på dagsordenen som er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

det første spørgsmål er rettet til justitsministeren og stillet af fru

ryddet den misforståelse der hersker

i pressen om at det skulle være mig eller mit ministerium

kæret nævnte afgørelse af vejen jeg kan oplyse at hverken jeg eller mit ministerium har været involveret i

beslutningen om at kære byrettens afgørelse eller for den sags skyld været orienteret

udlændingenævnet som bekendt overgik behandlingen af blandt andet klager over udlændingestyrelsens afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse per første januar to tusind og tretten til udlændingenævnet der er et uafhængigt nævn oprettet i henhold til lov ønsker spørgeren nærmere oplysninger om baggrunden for udlændingenævnets beslutning

til brug for besvarelsen indhente en udtalelse fra udlændingenævnet

oplyse at udlændingenævnet den enogtyvende februar to tusind og tretten har udsendt en pressemeddelelse om sin beslutning pressemeddelelsen

ligefremme sprog men jeg forstår simpelt hen ikke at ministeren på den ene side vender det blinde øje til når det handler om

for eksempel dybt kriminelle bandeledere

danny abdalla som ministeren på ingen måde har hast med

smide ud af landet men når det handler om en

seks årig dreng der i øvrigt har byrettens ord for at

ind i en kamp for at han pinedød skal smides ud af landet jeg forstår simpelt hen ikke den prioritering

sags skyld været orienteret herom beslutningen

er truffet af udlændingenævnet

begrundelserne for den kan den kan man se på udlændingenævnets hjemmeside på internettet så det burde

set stå meget klart baggrunden for at hverken jeg eller mit ministerium har været involveret i beslutningen er som sagt

i henhold til lov som er vedtaget her i folketinget det er det der er

er man som sagt velkommen til at spørge gennem udvalget for

folketinget og så indhenter vi gerne en redegørelse for baggrunden for udlændingenævnets beslutning det er en verserende sag der kører ved domstolene nu og af principielle årsager

to thailandske børn fimm og

og som det fremgår af min besvarelse som vi lige havde før så er beslutningen om at kære

afgørelse vedrørende de to thailandske børn ikke truffet af mig

mit ministerium men derimod

krøb ministeren udenom ved sidste spørgsmål

så er det jo ikke

før ankefristen at det går op for nogen syv og tyve minutter før ankefristen hvordan synes ministeren egentlig selv at den her sag er håndteret synes ministeren at det er

anke en sag syv og tyve minutter før ankefristens udløb igen hvis det her

så principiel en sag så finder man vel ikke ud af det

jeg eller mit ministerium været involveret i beslutningen om at kære byrettens afgørelse eller for den sags skyld

er truffet af udlændingenævnet og som bekendt

opholdstilladelse per første januar to tusind og tretten til udlændingenævnet der er et uafhængigt nævn oprettet i henhold til lov her i

at jeg som minister når der er tale om konkrete sager som verserer ved domstolene af helt principielle

hvor man jo ikke vil krybe udenom er når man anker den her sag det er fint nok at ministeren siger at det

andre og at det altid er andres skyld men det er vel stadig væk ministeren der er minister jeg synes ærlig talt at det er en mærkelig måde ikke alene at forholde sig

at forholde sig til en familie på

at nu bliver den her sag ikke anket og at børnene får lov til at blive i danmark

syv og tyve minutter før ankefristen udløber

vælger man at anke den altså jeg må ærlig indrømme at

at det er uanstændigt

lov her i folketinget der er tale om en konkret sag som

har jeg som justitsminister ingen holdning til konkrete verserende sager

op syv og tyve minutter før en ankefrist er udløbet jeg ved jo godt at ministeren har været orienteret om den her sag

at det er en minister værdigt jeg synes simpelt det er uanstændigt jeg synes

uanstændigt over for en familie

og så har fået byrettens dom for at børnene kunne blive her syv og tyve minutter før ankefristens udløb

at det her er en anstændig måde at behandle den her familie på

for at søge sådanne grupperinger

gerne starte med at understrege som jeg har gjort det flere gange før at

bekæmpelsen af rocker og bandekriminalitet er meget højt prioriteret

den politimæssige indsats mod banderne er løftet til det højeste niveau nogen

jeg kan også tilføje at

bandegrupperinger der tegner sig for kriminaliteten eller

otte og halvfjerds at en forening kan opløses ved dom når visse betingelser er opfyldt opløsningen af en bande ved dom vil således forudsætte at der føres bevis for dels at banden udgør en forening i grundlovens forstand dels at den pågældende forening

virker ved eller søger at opnå

rigsadvokaten og rigspolitiet afgav i to tusind og ti en fælles udtalelse om hvorvidt der burde iværksættes en egentlig undersøgelse af spørgsmålet om opløsning af visse bander og

vil en nærmere stillingtagen til hvorvidt der bør iværksættes en egentlig undersøgelse af mulighederne for at søge

den bandegruppering som omtales i spørgsmålet opløst altså i sig selv forudsætte en nøje vurdering af

og bevismæssige spørgsmål en fyldestgørende besvarelse af det stillede spørgsmål

derfor selvfølgelig nødvendiggøre inddragelse af både rigsadvokaten og rigspolitiet men

fremhæve at både rigsadvokaten og rigspolitiet i en fælles udtalelse

selv om en bande måtte blive opløst som forening

fører det jo ikke i sig selv til at bandemedlemmer afbryder deres samarbejde eller ophører med deres kriminelle

efter min opfattelse helt helt afgørende at vi fastholder og udbygger en stærk politimæssig indsats hvordan vi gør det

gøre livet usikkert for fredelige borgere

oven i købet er det modsat

ud fra det navn den

loyal to familia

justitsministeren leverer tilstrækkelige redskaber og ressourcer

at den her bande

opererer tilsyneladende ud fra et eneste formål nemlig kriminalitet og bygger så blandt andet også på den tidligere blågårdsbande

den siger nemlig at foreninger der virker ved vold eller søger at opnå deres mål ved opfordringer til vold

andre foreninger man tilsvarende kan stoppe så det det drejer sig om for justitsministeren

godt tænke mig at spørge justitsministeren om vi kan leve med at der er foreninger der virker ved vold

er et grundlag for efter grundloven

de løsere sammensatte bandegrupperinger

ser man på miljøet er der tale om

og bandemedlemmer eller tilknyttede medlemmer

som et resultat af et meget højt politimæssigt pres det højeste nogen sinde

altså at der er et grundlag for at det overhovedet kan ske og det har

selvfølgelig udviklingen når det gælder

det gør vi ved at sætte massivt ind over for dem aldrig nogen sinde har niveauet

været så højt som det er nu og resultaterne er jo klare desværre viser det sig at der meget kriminalitet

efter dem og resultatet er altså at mere end tre hundrede af dem sidder i fængsel

jamen det er vi skal være opmærksomme på er

deres bandemedlemmer om at lave kriminaliteten

se ud fra de efterforskninger der har været og

hen lønnet for at begå kriminalitet også lønnet mens de sidder i fængsel derfor er det svært at forestille sig at de ikke laver ny kriminalitet når de kommer ud af fængslet

at der gives mange straffe og at de her bander er dybt kriminelle

til at man ikke vælger at opløse de pågældende bander når nu grundlovens § otte og halvfjerds siger at vi ikke kan tolerere foreninger der virker ved vold

vil ministeren på baggrund af den her nye bande

undersøger om man kan opløse den bande der i den grad viser sit grimme ansigt i øjeblikket i

sidder mere eller mindre konstant i

fanger som jo også er rockere og bandemedlemmer

om det regeringen har valgt side vi mener at den politimæssige indsats skal forstærkes det bliver den den er på det højeste niveau nogen sinde

vi sikret at der også er

skriftligt vil ministeren tage initiativ til at opløse en bande loyal to familia

begår omfattende kriminalitet og for mig at se forbryder sig mod grundlovens § otte og halvfjerds

ved at virke ved vold et eksempel

en sag fra aalborg begået meget voldsom

det handler om den en og tyve årige william lennon davis der blev dræbt af fjorten knivstik og slag med stole og knuste flasker det fik det her ledende medlem af banden en straf for på otte års fængsel vedkommende er blevet løsladt over tusind dage før tid vedkommende er ikke blevet udvist selv om vedkommende ikke er dansk statsborger

noget kan foregå og er det ikke et meget godt argument for

absurd og som kun fortjener én ting og det er grovfilen

der er noget grundlag at rejse en grundlovssag mod dem med henblik på at få dem opløst

det kan man jo altid diskutere og det har

selv i den situation hvor der er et meget usikkert grundlag for at gøre det vil en sådan sag så afholde de her typer fra at begå kriminalitet næppe der er kun én vej frem over for dem og det er massivt politimæssigt pres på det her miljø det gør vi

ikke er noget grundlag for at opløse de grupperinger som man dengang

genstande så snart de bevæger sig rundt i bybilledet som svar på spørgsmålet

at understrege at det sådan set allerede i dag er sådan at der på alle planer bliver lagt et massivt pres

indsats og i øvrigt med brede flertal i folketinget tale om en

indsats over for rockere og bandegrupperinger som er på det højeste

niveau nogen sinde så vil jeg i

nu spørges til visitation i spørgsmålet

fremhæve politiets muligheder for efter politilovens § seks

der også omtales altså de såkaldte visitationszoner en visitationszone

er som bekendt et geografisk afgrænset område hvori politiet på stikprøvebasis kan visitere personer samt undersøge tøj og genstande med henblik på at kontrollere om nogle bærer våben politiet

kan etablere en visitationszone når det vurderes at der er en forøget risiko for at nogle

foretager sig strafbare handlinger som indebærer fare for personers liv helbred eller velfærd altså personfarlig

den seneste tids banderelaterede skyderier i hovedstadsområdet

politiet oprettet en række en række visitationszoner i de områder hvor banderne færdes alene på københavns vestegn er der således fundet og beslaglagt mere end tyve skydevåben ammunition køller knive

en visitationszone som senest her i mandags blev forlænget

midten af marts herudover

det gør politiet naturligvis når der er anledning til det og det kan selvsagt være tilfældet når det drejer sig om bandemedlemmer som sagt

er bekæmpelsen af bandekriminalitet et højt prioriteret område for regeringen

som bygger på en koordineret og

også målrettet og i øvrigt flerstrenget indsats af alle involverede myndigheder med indgåelsen af den seneste flerårsaftale som også spørgerens parti var med i

altså flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

indsatsen løftet til et nyt niveau rigspolitiet varetager den

koordinering af politiets samlede indsats som udføres i tæt samarbejde mellem rigspolitiet politikredsene de to særlige bandetaskforce enheder og andre

skat i den såkaldte al capone model som også er kendt hvor man blandt andet går efter pengene

er løftet til et nyt niveau og det har betydet at der konstant som sagt sidder et endog meget stort antal rockere og bandemedlemmer bag tremmer enten som afsonere eller i egentlig varetægt og det synes jeg er det rigtige svar massivt pres på dem

eneste de forstår og så i øvrigt pladser i vores fængsler til at de kan være

det var den beslutning regeringen traf

flere fængselspladser som blev taget fra tandrensning

man ikke gør nok for at udvise kriminelle udlændinge men det er jo en anden historie det som

og det er kommet så vidt at politiet på det seneste har opfordret borgerne

myndighederne også nødt til at opruste

virkeligheden er det jo det kapløb

man er nødt til at forholde sig til og der nytter det ikke noget hvis regeringen i for høj grad sidder med

og ikke foretager sig noget man kan ikke bare sige

det er op til politiet når politiet selv siger vi har brug for hjælp

af de ledende medlemmer af den her gruppe der hedder loyal to familia som står bag meget omfattende kriminalitet den pågældende har så været fængslet i otte år men bliver løsladt med tusind dage igen tusind dage

oprindelig var intentionen

sidder man også otte år i fængsel her var der en mulighed for justitsministeren at sige

kommer vi så politiet til undsætning med et værktøj mere nemlig at bandemedlemmer der bare går ud

og at regeringen sidder med armene over kors

været på et højere niveau hvorfor

de udsatte boligområder så de ikke bruger dem som

der er to stærke taskforceenheder som samler indsatsen i

i vestdanmark den ene i karlslunde og den anden i horsens der er en øget tryghed

gennem massiv politimæssig tilstedeværelse jeg omtalte før de nyttige visitationszoner udvidelsen af dem de mange konfiskationer der finder sted i det politiet efterforsker selvfølgelig målrettet drab og drabsforsøg

det jo ført til varetægtsfængsling af flere kendte

her sager meget meget

bliver lokket ind i det her ydmyget i det her miljø

exitprogrammer som forsøger at få dem ud igen det er bare en del af den forstærkede indsats som der er tale om hvorfor det er fordi der er et problem desværre må jeg konstatere at den sidste del af det nemlig at sikre at pladserne var til stede i kriminalforsorgen så de kan komme ind og afsone og være afsondret fra andre indsatte

så ikke klar til at være med til at betale regningen for men

banderne også hos politiet og det er mit indtryk at politiet gør alt hvad de overhovedet kan

mandsopdække og visitere og flere af de andre gode ting som justitsministeren siger men begge ting kan jo sagtens være rigtige det kan sagtens være rigtigt at man gør tingene på et højere niveau end nogen sinde i forhold til bekæmpelse af bander og at bandeaktiviteterne også er på det højeste niveau nogen sinde tænk bare på

begge ting kan sagtens være rigtige og der er det egentlig jeg så efterlyser at ministeren kommer med nogle redskaber kommer med noget der kan give en chokeffekt i forhold til de her bander sørger for at lederen af den her gruppe

alvorlig kriminalitet bliver udvist i stedet for at han får lov til at blive i landet og sørger for at han hvis han ikke bliver udvist

fuld tid alle de initiativer som man kunne tage

så har man med personer at som er

lever og ånder for kriminalitet de lever og ånder for at de kan tiltrække unge som de ydmyger og udnytter og derfor

de laver det betyder at de skal ind og sidde populært sagt

indsatsen har aldrig nogen sinde været på et højere niveau og samtidig

sikret at når politiet så får fat i dem og de får de lange straffe som

hvis vi nu sørgede for at udvise kriminelle udlændinge der er medlemmer af de her bander fra start af så var vi fri for at bruge alle de ressourcer som ministeren

at der skal bruges på fængselsvæsenet for så kunne afsoningen nemlig foregå i det hjemland vedkommende oprindelig kom fra

her tilfælde pakistan så skulle vi ikke se at få gjort noget ved det i stedet for at tale om lange fængselsstraffe som jo altså ikke er ret lange

så vil jeg godt bede justitsministeren forholde

vi er kommet med her under debatten i dag altså udvisning af kriminelle udlændinge opløsning af bander der

sikring af at fængselsstraffe

for banderne når han ikke vil være med til at betale regningen for at at vi så at sige kan få dem i fængsel

der er virkeligheden regeringen har løftet indsatsen mod banderne til det højeste niveau nogen sinde

tager dem for deres alvorlige grove kriminalitet og når de så skal i fængsel

peter skaarup så så

det holder jo ikke en sammenhængende indsats handler om at man giver politiet de muligheder de skal have for at sætte ind over for

virkelig ubehagelige typer ergo er der behov for at adskille dem fra andre fanger

og hans parti ikke var klar til at betale regningen det skal

svare nej til løsningen er efter min vurdering ikke et nyt rigidt regel eller byrdestop det bedste bevis på det

er venstres eget skattestop alene erhvervsskatterne hævede herre lars løkke rasmussen omkring hundrede gange mens han var statsminister oveni kommer alle hans andre skattestigninger som brød med skattestoppet det skaber ikke sikkerhed omkring virksomhedernes investeringer tværtimod regeringen har lagt en ny kurs for skattepolitikken og skattestoppet er afskaffet alle skal bidrage til finansieringen af velfærdssamfundet

skattepolitikken har en rimelig social balance skatter betaler for vores velfærd men jeg er da udmærket klar over at de også kan være en omkostning for virksomhederne ligesom indførelse af nye byrder med hensyn til indberetning og miljø med videre kan være det vi skal derfor ikke belaste virksomhedernes konkurrenceevne unødigt regeringen har

afgifter erhvervsskatter eller indkomstskatter

der skal naturligvis være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter det er afgifts og konkurrencepakken i forbindelse med finanslovaftalen for to tusind og tretten der sikrer lavere afgifter for forbrugerne og bedre konkurrencevilkår for virksomhederne et godt eksempel på der skal også være plads til

regler hvis de ellers er fornuftige men selvfølgelig under den forudsætning at regeringens politiske tiltag samlet skal trække i en retning så det generelt

at man fra regeringens side ikke går ind for et byrdestop det det må jeg jo så konstatere betyder at man faktisk

holde en kattelem nogle vil kalde det en ladeport åben for at man

vi forhåbentlig kan lave en en sænkning af afgifterne og

stadig væk vil have mulighed for

hæve byrderne igen er det sådan jeg skal forstå den melding som skatteministeren kommer

ikke ind for et byggestop betyder det at man faktisk vil holde døren åben for igen at hæve skatter og afgifter og

vækstplan dk stærke virksomheder flere job hvor vi på side syv og fyrre faktisk

det ganske præcist regeringen vil derfor ikke pålægge erhvervslivet nye generelle

forhøjelser af skatter og afgifter der skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter ligesom skatte og afgiftsstigninger der allerede er vedtaget besluttet eller udmeldt af regeringen vil blive gennemført eu lovgivningen kan desuden give anledning til ændringer af de danske skatte og afgiftsregler

venstre og jeg håber på at kan blive en konstruktiv forhandling venstre

sænke selskabsskatten det er da et forslag vi er kommet

hvert fald ikke noget som var på regeringens dagsorden

igen holde fast i at få ministeren til at bekræfte det som er min mistanke og som

hørte ministeren svare nemlig at man faktisk

byrderne her senere på foråret men når den aftale så er på plads forstår jeg så at regeringen faktisk

og afgiftsstigninger der allerede er vedtaget besluttet eller udmeldt af regeringen vil blive gennemført eu lovgivningen kan desuden give anledning til ændringer af de danske skatte og

tidligere nemlig da statsministeren på dansk industris topmøde i september sidste år udtalte nogenlunde det samme og hvad skete der så jo der gik rundt regnet otte uger så indgik man så en

man faktisk hævede skatter og afgifter for i omegnen af fire milliard kroner

byrderne for virksomhederne men samtidig siger

gå ind for et byrdestop hvilken del af de to udsagn skal man så tro på vil man lave et byrdestop og dermed holde niveauet for byrderne for virksomhederne eller vil man faktisk have mulighed for at

regeringen nu har fremlagt en række konkrete tiltag der skal forbedre danmarks konkurrenceevne og sikre arbejdspladser i danmark udgangspunktet for regeringens udspil er at den samlede beskæftigelse er faldet betragteligt i slutningen af vk

noget af faldet må selvfølgelig tilskrives den verdensomspændende finansielle krise og økonomiske afmatning men en del skyldes også at danmarks konkurrenceevne op gennem nullerne er blevet svækket som følge af den

som vk regeringen bidrog til i årene op

det har bidraget til at øge ledigheden løsningen er som jeg redegjorde for i mit tidligere svar i dag efter min vurdering ikke et nyt rigidt regel eller byrdestop

investeringer eller bibeholdelse af arbejdspladser vi skal selvfølgelig ikke belaste virksomhedernes konkurrenceevne unødigt men regeringens tilgang er at der naturligvis skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter og der skal ligeledes være plads til at indføre nye regler hvis de ellers er fornuftige vores samlede politiske tiltag skal vigtigst af alt trække i retning af at det mærkbart bliver mere attraktivt at at investere i arbejdspladser i danmark

det er min vurdering at regeringens samlede pakke af forslag vil være en langt bedre måde at sikre det på end

i det udspil regeringen er kommet med lavere selskabsskat lavere afgifter i det hele taget for virksomhederne det

nu også mener så det tror vi kan finde ud af men efter

set har sagt skal vi så ikke give håndslag på at vi så holder det niveau altså byrdeniveauet både hvad skatter og afgifter angår

set vil være et rigtig godt signal og dermed

set blot det vi vil spørge om ministeren er enig med os i jeg forstod at indenrigsministeren faktisk udtalte at

ikke har planer om at pålægge nye generelle afgifter og det er vi glade for men vi vil bare være sikre på hvad hun så mener med det

ikke planer om nye skatter og afgifter betyder det at man måske alligevel godt kan lægge nogle andre

eksempelvis ved en omlægning af erhvervsstøtteordningen eller andet

man lavede nogle andre tiltag mere målrettede specifikke tiltag med øgede skatter og afgifter eller hvad ligger der i udtrykket at man ikke har planer om generelle nye skatter

at partiet venstre som jo så vidt jeg ved

her i i folketingssalen og

ligger i det udspil og dermed også

forhandlingsbordet det synes jeg sådan set er rimeligt nok

kerer os om hvad der ligger i den udmelding som indenrigsministeren er kommet med på vegne af regeringen når hun siger at man ikke har generelle planer om øgede skatter og afgifter betyder det at man faktisk godt kan øge skatterne afgifterne og byrderne eller betyder det at man

under én hat men jeg vil sådan set bare bede om at man fra ministerens side bekræfter at man ikke har planer herunder også specifikke planer om at hæve afgifterne skatterne og byrderne for virksomhederne

forstå svaret sådan at man faktisk har planer om

og det henviser til venstres ønske om et treårigt regel og byrdestop som jeg netop tidligere har redegjort for i min besvarelse af de to foregående mundtlige spørgsmål er det ikke min vurdering at det vil gøre det mere attraktivt at drive virksomhed eller skabe arbejdspladser i danmark

indføres et nyt rigidt regel eller byrdestop man skaber næppe nogen form for sikkerhed omkring virksomhedernes investeringer eller bibeholdelse af arbejdspladser blot ved at udmelde et nyt skattestop igen tænk bare på venstres eget skattestop

lars løkke rasmussen hævede alene erhvervsskatterne omkring hundrede gange

år han var statsminister i regeringens udspil indgår ud over de konkrete lempelser af virksomhedernes skatter og afgifter en tilkendegivelse af at erhvervslivets rammevilkår ikke vil blive forringet gennem generelle skatte og afgiftsforhøjelser i de kommende år vi sender dermed et klart signal

til erhvervslivet om at de mere gunstige rammevilkår vil blive opretholdt fremadrettet på den måde sikres ro og stabilitet omkring skatte og afgiftspolitikken for erhvervslivet

var det fordi man i to tusind og ni gennemførte den største nedsættelse af skatten på arbejde vel siden en indkomstskattens indførelse i nitten

hvis skatteministeren og

regering kunne blive enig med sig selv om den vil beskylde den tidligere regering for at have givet ufinansierede skattelettelser eller have brandbeskattet erhvervslivet altså det er lidt svært

anklage den tidligere regering for for begge dele på en og samme tid

der får mig til at stille spørgsmålet er jo den klare politiske tilkendegivelse om

den oplevelse vi har haft med regeringen en finanslov for to tusind og tolv hvor man hævede skatter og afgifter

fem seks milliard kroner en fornuftig skatteaftale med os sidste sommer der lempede skatter og afgifter og så en finanslov igen før jul med enhedslisten der hævede skatter og afgifter det skaber jo en bekymring

tager fornuftige initiativer som jeg gerne kvitterer for at der

i den vækstplan der er blevet præsenteret

det er hjælpsomt for investeringerne at vi i fællesskab kan skabe klarhed over hvad det er for nogle vilkår der gælder eller om vi skal holde en en lille dør åben

skabe nye byrder for vores virksomheder med

at gennemføre nye generelle skatter og afgifter vi ønsker som herre

schack pedersen så rigtigt siger stabile rammevilkår

at det er en forudsætning for at der bliver investeret mere i danmark

det løfte har regeringen jo tidligere givet til dansk erhvervsliv for så efterfølgende at komme med skattestigninger jeg tror at skatteministeren

det kan man rolig sige var en generel skattestigning og det til trods for at statsministeren havde sagt at det havde man ikke nogen planer om

når statsministeren kan stå i september og sige

vil gentage sig men derfor er det jo så bare væsentligt at holde fast i om skatteministeren mener at tryghed og sikkerhed

det her på en ordentlig måde vi har fremlagt

en vigtig politisk tilkendegivelse og det er det jeg har søgt med mit spørgsmål nemlig at få gjort klart at regeringen også er af den opfattelse

en zigzagkurs den ene dag lave noget godt den næste dag lave noget skidt der er nødt til at være en klarhed over den linje der føres fra christiansborg

det må vi tage i forhandlingslokalet men jeg kvitterer i hvert fald for at skatteministeren nu til sidst efter at have sagt at han ikke var interesseret i et byrdestop ser en klar fordel for danske virksomheder at der er tryghed og sikkerhed om de vilkår der gælder for at de kan investere for at de kan få gang i væksten for at vi kan få nogle arbejdspladser

det er vigtigt med stabile rammevilkår for erhvervslivet og det er også det vi giver udtryk for i den her vækstplan dk og det

vil forhandle ud fra så jeg er såmænd meget fortrøstningsfuld i forhold til at

sundhedsvæsen alle uanset størrelsen af deres pengepung skal have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet

føre en sundhedspolitik som er baseret på princippet om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet derfor har vi også som en af vores allerførste handlinger da vi kom til afskaffet brugerbetaling for kunstig befrugtning

ligesom sfs ordfører som der bliver henvist til i

sundhedsvæsen i danmark hvor man ikke skulle have dankortet op af lommen nogen steder hvor der ikke var brugerbetaling

en ambition om et ønske om en drøm om at kunne fortsætte med

andre ydelser end dem hvor vi allerede har gjort det

er der jo altså ikke ressourcer til det hele og slet ikke for tiden derfor handler det også i høj grad om prioritering hvis vi skal fortsætte

de grupper der har det største behov det mener jeg er den rigtige

er en forudsætning hvis vi skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen hvor vi tager særlig hånd om de svage i samfundet dem der har

vi har indført en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg

vi har reduceret tilskuddet til høreapparater fordi priserne på høreapparater faldt og vi ikke skal bruge vores fælles skattekroner på at overbetale

det private område og vi har med fagligheden i hånden målrettet tilskuddet

det største behov de største regninger og de mindste indtægter samtidig har vi jo så

indføre en ret til hurtig udredning der tager hånd om de patienter der har færrest ressourcer så vi kan reducere uligheden i sundhedsvæsenet og det er jo dybest set det der er den gennemgående ambition i alt det jeg laver som sundhedsminister

glemte man jo at medtage alle de steder hvor den her regering har indført ny brugerbetaling på en række områder inden for sundhedssystemet men men hvis vi nu bare holder os til det som det her spørgsmål vedrører nemlig at sfs ordfører siger at man

at de godt og vel seks og tyve milliard kr der i dag bliver betalt via brugerbetaling i stedet for burde finansieres ved at man hævede skatterne

enig med ordføreren

udgifter på sundhedsområdet der er brugerfinansieret udgør i

størrelsesordenen seks og tyve milliard kroner og hvis regeringen mener at det i stedet burde finansieres via skattebilletten så er det selvfølgelig interessant at vide

om regeringen agter at hæve skatter og afgifter

nu her med seks og tyve milliard kr efter at man har hævet skatter og afgifter på en række andre

mere præcis med om man er enig i det der egentlig bliver udtrykt fra sfs ordførers side

arbejde hver eneste dag også har flere penge mellem hænderne

med de laveste indtægter der sikrer den enlige mor bedre og en lang række

før vi gik på sommerferie og det vil jo også være spørgeren bekendt medmindre spørgeren har været på en meget lang

sommerrejse langt væk fra danske medier at at den sf ordfører der bliver

vores høje ambitioner fra regeringens side om

fortsat at kunne have et stærkt offentligt sundhedsvæsen der tager hånd om alle danskere høj som lav rig som fattig må jeg sige at

den gruppe af mennesker der siger at enten må vi hæve skatterne eller også må vi indføre brugerbetaling eller også må vi reducere i hvad det er vi tilbyder

set fint nok nu sagde ministeren at at det var kendt at sfs ordfører havde nogle andre synspunkter jeg tror det var sådan ministeren formulerede det end

regeringen vil det så sige at når det gælder sundhedsområdet

hvorvidt det her område skal finansieres på den ene eller på den anden måde taler sfs ordfører ene og alene på egne vegne det er ikke

hæve skatter og afgifter svarende til det beløb som i dag er brugerfinansieret og så kan ministeren måske også opklare om det heller ikke er udtryk for sfs politik

det er en forkert vej at gå at indføre brugerbetaling i vores sundhedsvæsen jeg køber ikke den grundlæggende præmis

indføre brugerbetaling i vores sundhedsvæsen eller slække på kvaliteten tilbyde dårligere eller mindre behandling jeg mener det handler om at prioritere jeg mener det handler om

udvikle vores sundhedsvæsen så det følger med det handler om at bruge de nye muligheder vi får for eksempel med telemedicin hvor vi jo har iværksat en telemedicinsk handleplan der betyder at

psykiatriske patienter der lider af moderat angst af moderat depression

skal kunne tilbydes telepsykiatrisk behandling hvor man ikke skal møde op på sygehuset vi ved fra england og vi ved fra sverige

for de samme ressourcer det viser jo for mig at det er

muligt at gå den vej og altså sørge for at vi hverken skal hæve skatterne eller skal indføre brugerbetaling som

den tidligere regering gik for at kunne bevare det

mener og så måske have et lige lovlig frisk syn

sundhedsordfører om hun mener at de ting der i dag bliver betalt via brugerbetaling i

i stedet for skal betales i skat og dermed at alle de ting bliver dækket over skattebilletten og

skatter og afgifter så skal hæves i stedet der svarer ordføreren så

det være det mest optimale men det er der jo ikke flertal for derfor spørger jeg blot

at der skal hæves skatter og afgifter svarende til seks og tyve milliard kroner for at finansiere ordførerens idé

er det alene udtryk for at det er en ordfører der udtaler sig stik imod hvad regeringen mener og stik imod

gå brugerbetalingsvejen og der synes jeg jo bare man skal stå ved med åben pande og rank ryg

man ikke på samme måde værnede om den frie og

er helt afgørende for at alle i det her samfund kan have en grundlæggende tryghed i deres liv at de ved at får de brug for hjælp ja så har vi indrettet os sådan at vi at vi griber hinanden når vi falder

at man kan få behandling så vil jeg sige at

vi kommer til at kunne kunne gøre over hele linjen eller hurtigt det er også en urealistisk ambition men man vil jo som den opmærksomme ordfører man er

min opfattelse en af de helt afgørende grundpiller i vores velfærdssamfund at alle danskere kan regne med en hurtig ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen og at det ikke er pengepungen der afgør hvilken behandling du kan få og at du ikke skal have dankortet op af lommen når du står nede ved lægen men sygesikringskortet det

at regeringen fører en sundhedspolitik der er baseret på princippet om fri adgang til sundhedsvæsenet

blikket mod de steder vi kan se der er en ulighed i vores sundhed og en ulighed i vores behandling

for kunstig befrugtning den egenbetaling som vk regeringen altså ordførerens eget parti

indførte på området mener jeg var med til at at skabe en social ulighed og en diskrimination folk med færre penge på lommen blev simpelt hen stillet ringere i forhold til at

modtage behandling samtidig

i forlængelse af spørgerens spørgsmål at anerkende

vi skal sikre den nødvendige prioritering af ressourcer i sygehusvæsenet og i øvrigt sikre en rimelig balance mellem prioriteringen af et offentligt tilbud om kunstig befrugtning og hvad vi ellers også gerne

så er det vi gør at tilbyde behandling mod barnløshed i det ligger jo altså også at det er til første fælles barn det synes jeg faktisk er

en god balance at ramme og jeg har

aktuelle planer om at ændre på

ny brugerbetaling det er jo det der er faktum man gik til valg på at brugerbetaling helt skulle afskaffes så har man godt nok fjernet den nogle steder

til gengæld har man så også indført en masse ny brugerbetaling som man ikke er så vild

skulle finansiere kriminalforsorgen

noget der lignede et klart svar her nemlig at regeringen ikke for nærværende

er fastlagt i lovgivningen i dag og dermed ikke mener at

fra ministerens eget parti hendes

i tv avisen og love at det er noget man faktisk gerne vil kigge på og gerne

en harmoni mellem det man lover på fjernsynsskærmen om aftenen

og dermed også har ordføreren

for ikke at ende i en af de tre blindgyder som som sundhedsøkonomerne tit opstiller nemlig at

må man hæve skatter indføre brugerbetaling eller skære ned i servicen

faglige gennemgang viser at den hyppighed man kunne få tilskud

det var for hyppigt det betød alene at der blev foretaget langt flere tandrensninger end

de penge vil vi faktisk bruge et sted hvor vi får sundhed for dem

er nogle borgere der får forbedret deres sundhed for dem og beløbet blev tilbageført til tandområdet forstået på den måde at de mennesker der har de mindste indtægter

får en massivt hjælpende hånd fra nu af

bede danskerne om at betale noget mere for at gå til tandlægen for at regeringen til gengæld kan få finansieret sine fængsler

kan godt være man får flere fængsler eller mere kriminalforsorg eller andet men ok fair nok

at svare klart på hvordan det kan være at man stiller sig op på tv i tv avisen og siger

med til at kigge på og indføre nogle nye tiltag og så ikke efterfølgende har en minister som er villig til at sige ja det er faktisk noget vi har planer om og vi agter faktisk at gøre sådan

ministeren står tværtimod i dag og siger det har vi overhovedet ingen planer om at ændre

sfs sundhedsordfører når man går ud og lover og lover og lover

er nogen sundhedsmæssig grund til at få lavet så kan man få det lavet hvis man synes det er rart

og købe sportsmassage i byen hvis man synes det er rart eller fodmassage

hvad det nu kan være men det er jo ikke en sundhedsydelse når det ikke er noget der har en sundhedsmæssig effekt de mennesker der har brug for hyppige tandrensninger

mulighed for det det koster mig bekendt ikke noget at lade være med at gå til tandlægen og derfor er der ikke tale om øget brugerbetaling her hvor meget venstre end gerne vil gøre det til det så er der ikke tale om øget brugerbetaling det er ganske gratis ikke at gå til tandlæge når man ikke har behov for det

indslag som venstres ordfører bliver ved med at referere til men jeg har spurgt mine ordførere om de kunne genkende den

som jeg også kan se i spørgsmålet fra spørgeren og jeg må bare sige at der ikke er nogen af

der kan genkende at de skulle have lovet noget

et spørgsmål om hvorvidt man skal udvide det nuværende serviceniveau i den lovgivning der gælder i dag om der skal nogle nye tiltag til er vi faktisk åbne over for at kigge på men det afviser ministeren i dag at regeringen har nogen planer om så fik ministeren nævnt at

dankortet op til lige præcis den del i det danske sundhedsvæsen hvis man oven i købet er uheldig er det faktisk en ret stor regning som man skal

man har nogle særlige ting der skal laves

ikke gratis så det kunne være ministeren lige skulle få tjekket op på den del så siger ministeren

finder ret mange tandlæger som vil være enige i det synspunkt

til at forebygge at man rent faktisk for eksempel efterfølgende får huller i sine tænder men jeg takker og kvitterer for ministerens svar på spørgsmålet regeringen har ingen planer om at udvide det fastlagte serviceniveau og derved taler ordføreren også suverænt for egen regning og har ikke dækning

at afhjælpe det faldende fødselstal og er der noget ved den nuværende ordning der kan gøres bedre

har hverken økonomi eller konkrete forslag på banen der handler om at åbne op over for andet end

behandling af barnløshed så må jeg sige

ikke får lavet den tandrensning

er pointen hele pointen er at

få tilskud til at få foretaget en tandrensning cirka hvert halvandet

derfor skal vi selvfølgelig give tilskud til det der hvor det har sundhedsmæssig

det har ikke nogen sundhedsfaglig effekt med den hyppighed der er nu ergo bruger vi nogle offentlige sundhedskroner på noget

løfter tandlægernes indtjening

det tilskud fjerner vi det tror jeg vil betyde at de mennesker ikke vil få foretaget den tandrensning som der ikke er noget sundhedsmæssigt belæg for

det er det der vil komme til at ske og derfor skal man være meget opfindsom hvis det her skal blive til et spørgsmål